beslutningsforslag nummer b syv og tyve

jeg har noteret foreløbig seks spørgere til skatteministeren og jeg læser dem for god

gitte lillelund bech er der andre der ønsker at melde sig som spørgere

det ser ikke ud til at være tilfældet og derfor skynder vi os at gå

i dag kommet frem at man i forbindelse med

bundskatten også hæver det skrå skatteloft

i dagens udgave af jyllands posten over at aftalen

indgået også betyder at det skrå skatteloft

i folketinget blandt i hvert fald

politisk grund til at sørge for danskerne skal betale mindre i skat når de arbejder

de sidste fem og tyve til tredive år sænket skatten på arbejde

i dag bliver hjulpet af det skrå skatteloft der hvor kommuneskatterne er højest

det synes jeg da at skatteministeren skal have lejlighed til

regeringen nu mener at stigende marginalskatter er en god idé og at det er

fremmende for dansk økonomi at danskerne skal opleve at skatten på den sidst tjente krone

vil være befriende hvis skatteministeren

forklare hvorfor regeringen har sadlet om i forhold til det der har været den fælles tankegang i skattepolitikken

havde min forgænger en stor debat om

regeringen lytter jo altid til argumenter der kommer

derfor besluttede vi at vi ville afskaffe fedt og sukkerafgiften og genindføre ligningslovens § tre og tredive a

at vi fandt

personfradraget en smule

hvilket samlet set betyder betyder at vi kan finansiere afskaffelsen af fedt og

tre og tredive a på en efter min opfattelse overordentlig elegant måde modellen er også blevet rost uden for det her hus for at være meget elegant

den løsning vi fandt virkningen

arbejdsudbuddet er neutral

er kommet op i dag tilsyneladende

en overraskelse det fremgår faktisk af aftalen at vi hæver det skrå skatteloft hvorfor gør vi det det gør vi fordi det

at vi hæver bundskatten

skulle betale til afskaffelsen

faktisk meget rimeligt at det måtte være

at hvis der sker stigninger i kommuneskatterne ja så skal borgerne kompenseres det lød i en fair løsning

en eventuelt stigende kommuneskat kompenseres

tilsvarende nedsættelse af den statslige bundskat

kommuneaftalen sidste år gav jeg tror det var fem og tyve til til syv og tyve million kroner i stigende kommuneskatter det mente finansministeren ikke var noget problem de budgetter der ligger nu øger kommuneskatterne samlet set

ni og halvtreds million kroner dem har regeringen altså ikke tænke sig

og der synes jeg bare det er lidt bekymrende at man

at man vil holde bundskatten i ro at man faktisk vil sænke den hvis kommuneskatterne stiger og nu hæver man den så mener ministeren ikke at det hænger meget

vi vil følge det spor som vi har lagt nemlig nødvendige reformer og effektiviseringer i den offentlige sektor vi kunne fra venstres side undgå de skatter og afgifter

allermest problematiske uden at skulle hæve bundskatten og nedsætte personfradraget således at danskerne skal betale to

milliard kroner ekstra i

det er den politiske forskel og selvfølgelig vil jeg kvittere for at regeringen har lyttet

borgere i danmark kan være sikre på at vi får behandlet vores skattesager ens det ser jo ikke ud til at det er sket i det her tilfælde for

resten af de danskere som kunne have en lignende sag

en lignende situation nu også kan få behandlet deres sager

der er det bare at jeg gerne vil have et svar på hvad regeringen agter at gøre for at sikre det fremadrettet er det

i den her sag at skatteministeren vil inddrage landsskatteretten

overvejelser for at høre om det nu er rigtigt i den her konkrete situation var det jo en landsskatteretsafgørelse fra nitten to og halvfems

slået fast at det var gældende praksis det ændrer skatteministeriet så midt i det hele uden at informere hverken skatterådet eller landsskatteretten og der er det jo at jeg efterspørger at

som gør at man fremadrettet får ændret den måde at

for det danske samfund at skatten på den sidst tjente krone er så høj at det for en del mennesker ikke kan betale sig at yde en ekstra indsats når de skal opgive noget fritid til gengæld

jo derfor regeringen har gennemført en skattereform som for en forholdsvis stor gruppe af topskatteydere betyder at de ikke længere skal betale topskat

ikke havde et tilstrækkelig stort incitament til at påtage sig ekstra arbejde fordi skatten på den sidst tjente krone var for

og for dem øger regeringen nu skatten på den sidst tjente krone og det kan jo set fra vores stol se ud som om

er en modsatrettet politik i forhold til det man har kommunikeret ud tidligere

at skatten på den sidst tjente krone angiveligt er for lav hvorfor man øger skatten på den sidst tjente krone mit spørgsmål til ministeren er sådan set bare hvordan hænger det hele

man afskaffede ligningslovens § tre og tredive a

regering i øvrigt gennemførte i sin tid sukkerafgiften

protester mig bekendt også fra herre ole birk olesen og liberal alliance

søren gade som jeg nævnte tidligere og

arbejdspladser lad os se på det

og skulle finde en finansiering det er en meget meget

er en ekstremt begrænset marginalskattestigning og derfor

synes jeg det er at skyde langt over målet

har meget negative konsekvenser vi har beregnet det her i de regnemodeller som

ingen konsekvenser for

tak for at vi har løst det her problem med afgifterne

samfund vi har et andet problem med skatten på den sidst tjente krone som er for høj et problem som vi troede at regeringen anerkendte og det problem at skatten på den sidst tjente krone er for høj vælger regeringen så

er vi gået galt af regeringens hensigter når vi troede at vi delte analysen med regeringen om at skatten på den sidst tjente krone er for høj i danmark er det i virkeligheden sådan at regeringen nu mener at skatten på den sidst tjente krone er for lav siden regeringen har besluttet

jeg synes simpelt hen at man burde se det anderledes

hæve bundskatten så

hæver det skrå skatteloft for at få den her effekt

set for mig at se logik for perlehøns det må

på den sidst tjente krone skal sænkes så synes man jo ikke at skatten på den sidst tjente krone skal hæves og i den forstand er det jo ligegyldigt

det jeg bare forsøger at finde ud af er om regeringen stadig væk mener at det er skridt i den forkerte retning at hæve skatten på den sidst tjente krone fordi man tværtimod burde sænke skatten på den sidst tjente krone eller om vi skal tage det her som udtryk for at regeringen har fået den opfattelse at skatten på den sidst tjente krone er for lav og

som har en neutral effekt på arbejdsudbuddet det er derfor

gøre det her til at det det får meget negative økonomiske konsekvenser

faktisk ikke det får positive konsekvenser fordi effekten af at vi afskaffer fedtafgiften ikke gennemfører sukkerafgiften og tilbagefører § tre og tredive a er langt langt større for den samlede beskæftigelse den samlede økonomi end den meget meget

et mærkeligt kassesystem

ud af at de afgifter er tåbelige hæver man

sådan kan sf og resten af regeringen blive ved i al uendelighed

mere konkurrencedygtig det sikrer ikke danmark vækst det forhindrer ikke at danmark om femten til tyve år vil være fattigere end sydkorea

seneste prognose faktisk siger

at det lille beløb man skulle finde kunne findes ved hjælp af effektiviseringer og besparelser i stedet for at hæve skatten

at man er kommet til at vedtage nogle afgifter fedtafgiften under den tidligere borgerlige regering sukkerafgiften som

skattereformen med et bredt flertal

at liberal alliance har været uden for det hele det er man sådan af princip

galpe op og kritisere det

og finder en god løsning på det her problem og

om skatteministerens fortid nemlig den forkærlighed der har været i socialistisk folkeparti for at sætte personskatterne op den er man så gået tilbage til igen marginalskatterne hæves

mange mange mange hårdtarbejdende danskere det synes vi er urimeligt vi tror

hvis det betyder så lidt for den enkelte

må man jo også gå ud fra at det havde betydet uendelig lidt

men konklusionen må være

ifølge finansloven jo kan flytte eller fjerne de planlagte nye sukkerafgifter og

men jeg vil gerne have skatteministeren til at

den situation som vi jo oplever i forbindelse med grænsehandelen for det er jo sådan

kigger på grænsehandelen i dag

aftale som skatteministeren er en af hovedarkitekterne på med hensyn til at få bugt med den stærkt stigende danske grænsehandel hvor danskerne køber deres varer uden danske afgifter og moms syd for grænsen

en god idé at man som skatteminister forsvarer den aftale der er indgået med et flertal her i folketinget

afgifter på chokolade slik vin øl og sodavand som jo træder i kraft første januar to tusind og tretten og som giver et provenu til staten på omkring seks hundrede million kroner mener skatteministeren at det er en aftale som gavner den danske detailhandel eller mener skatteministeren at det er noget som er til ugunst det vil jeg gerne have skatteministeren til at reflektere over i dansk folkeparti er vi ikke i tvivl om at det grundlæggende er problematisk at man

bevares det er jo fint men med den anden hånd vælger den samme regering via en skatteaftale med med andre partier her i folketinget at øge de her afgifter på en lang række af de grænsehandelsfølsomme varer med omkring seks hundrede million kroner fra

et positivt overskud

man kan handle tværs over grænsen faktisk giver danmark

danskernes køb af

især syd for den tyske grænse i løbet

at den samlede grænsehandel

end gennemsnittet i

i to tusind og fem køber vi selv i to tusind og tolv cirka

uden for landets grænser

er med på at vi skal have fokus på det her og det hjælper

det er man også glad for

ikke at løbe fra de aftaler vi har indgået tidligere

oplevet en eklatant stigende konkurrence

de danske afgifter dyrere og dermed gør varerne dyrere i danske butikker

er mere at hente for en dansk familie ved at køre syd for grænsen

handelsvarer som de her altså slik sukker

alt muligt andet som man køber syd for grænsen det er håndkøbsmedicin det er bilen der bliver repareret og alt muligt andet som man så kan gøre ved samme lejlighed det er jo altså grundlæggende en stor udfordring

den daværende regering

end i dag

til nogle vækstinitiativer som kan gavne de danske butikker og de danske arbejdspladser

jo ikke siddet på på pinden men det er da regeringens skyld at man nu vælger at finansiere

lægges op til det er nye afgifter som gør at varerne bliver dyrere for danskerne i danske butikker

forhandlingsmøder der var før sommerferien og vi sagde det også i forbindelse med de møder der var efter sommerferien men det var altså før den nuværende skatteminister

vi var begejstrede for vi syntes i stedet at man skulle se på de to

kantinemomsordningen men det

betalte den samme skat som rengøringsassistenten på vesterbro

i den humanitære sektor

foretage en samlet vurdering af det hvor man ligesom siger

har et højtlønnet job i udlandet så

betale skat til det danske samfund

måske kan få nogle negative konsekvenser i forhold til

organisationer der valgte vi så

tilbageførelsen af § tre og tredive a sammen med afskaffer fedtafgiften

vi brugte mere end to timer på det samråd der var før efterårsferien på at diskutere det her med den daværende skatteminister og på det tidspunkt afviste han blankt at det kunne være et problem han så sådan set ikke at danske erhvervsvirksomheder ville udstationere færre medarbejdere han syntes heller ikke at det var problematisk

kunne ramme nødhjælpsorganisationerne de humanitære organisationer og universiteterne for den sags skyld

spørge hvad er det så der er sket fra ugen før efterårsferien

til at der blev indgået finanslovaftale om det her i lørdags det eneste jeg kan få øje på

vil jeg gerne spørge hvad er det så så præcis for henvendelser der har gjort at regeringen ser anderledes på sagen nu end

har en neutral effekt i

have øget arbejdsudbuddet ja men det havde så fået en negativ effekt på den sociale fordelingsprofil og det ønskede vi ikke det var derfor vi fandt den her meget smukke

arbejdsudbud og social fordelingsprofil

fedtafgiften ikke indføre sukkerafgiften at få tilbageført

i besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

mødet er hævet og genoptages

og det betyder også at vi skal gøre alt at vi kan sætte dagsordenen

er optaget af at placere danmark så godt som muligt så vi kan varetage vores interesser

det med hinanden og derfor vil vi selvfølgelig altid gerne diskutere europapolitiske spørgsmål med alle folketingets partier og som jeg ser det

hvor jeg selv har fornøjelsen af

europapolitiske spørgsmål

danmarks fremtid er for vigtig til

at tage en bred og åben folkelig debat om det jeg var jo en af dem der var rigtig positiv da statsministeren anerkendte at eu nu er i en situation hvor man bevæger sig i flere hastigheder og når

det jo vigtigt at finde ud af hvilken hastighed man selv bevæger sig med

mig at høre statsministeren om hun kunne åbne op for at vi

et helt konkret mandat til det vi diskuterer løbende i eu og i den sammenhæng forekommer det mig mest naturligt at man diskuterer

de partier som er såkaldte japartier det er

det skal så også siges at den seneste

viser at enhedslisten faktisk kun stemmer imod cirka halvdelen

at det kun er seksten procent af danskerne der er sikre på at de ville stemme ja til euroen

danmarks eu politik alle sammen ind for euroen med undtagelse af sf synes ministeren ikke at det er lidt farligt og udemokratisk at de resterende fire og firs procent af befolkningen ikke bliver taget med på råd når ikke

alle folketingets partier bliver inddraget i en debat og når man også forholder befolkningen muligheden for at tage stilling og mene noget om hvor danmark skal hen fordi regeringen ikke toner rent flag

være rart hvis regeringen meldte ud

her i folketinget om

at regeringen melder klart og åbent ud om hvor regeringen vil hen så vi kan starte en debat om det vi ved jo at allerede på decembertopmødet vil debatten blive taget og her synes jeg befolkningen har brug for at være klædt på

den dårlige tradition med ikke at melde klart ud og så tone rent flag i

det betyder jo grundlæggende at danmark har vist at vi ønsker at følge den disciplin som man

vores økonomiske politik og det er jo en meget

som et øremærket tilskud

jo først skulle udløses når der afholdes

hvert fald en slags definition på et øremærket

antallet af nul fem årige

ud over de ører som de nul fem årige har og anvendelsen har vi

aftalt med kommunerne i forbindelse med kommuneaftalen det betyder jo at det er op til

det er jo i god overensstemmelse med kommunalt selvstyre

vi forventer selvfølgelig at kommunerne lever

kommunen selv håndterede hvorvidt man ville bruge

at vi har fået større kommuner som har fået langt flere opgaver dermed har

samtidig synes jeg at det er helt i

holdninger til hvordan vores velfærdssamfund skal være

er at de holdninger som vi har til for eksempel kvaliteten af dagpasning udmøntes lokalt inden for en ramme der er så bred

overhovedet mulig jeg tror ikke at man her på slotsholmen med vand hele vejen rundt og med den øtænkning som

være daginstitutioner i en del af kommunen hvor børnene har nogle særlige udfordringer og

hvordan økonomien har udviklet sig men der kan jo ligge politiske valg bag de forskellige prioriteringer

formålet end måtte være og kortslutter den proces der kan jo være kommuner der har sagt at

i de kommende år vil de gerne opprioritere de andre områder

at de oplever en hverdag som er stimulerende og udviklende

prioriterede også fem hundrede million kroner det var så bare til ældreområdet jeg tror de blev fordelt på nogenlunde samme måde dog ikke efter antallet af nul fem årige men efter en anden fordelingsnøgle fordi det handlede om at man gerne ville styrke ældreplejen det er jo det man må sige

der har ansvaret

faktisk i realiteten også må tage lokalt ansvar for hvordan midlerne

regeringen så har gjort og de skal gå til daginstitutionsområdet

der kan være områder i landet hvor der måske er et større behov hvor der er flere børn der måske er socialt udsatte og har behov for ekstra støtte mens andre kommuner måske har knap så stort

så den fordeling man laver går man også ind og kortslutter og siger at der er

der mener jeg at hvis man virkelig vil det kommunale selvstyre og det tror

burde man ikke gå ind i den grad og sige de her penge skal gå til det område alternativet

at man gik ind og sagde jamen så fordeler vi dem efter nogle kriterier hvor der er behov og ikke bare

at der faktisk er en holdning og en vilje til at prioritere

alle pengene fuldstændig uden nogen form for aftale om

hvis en borger men også andre som ikke nødvendigvis er direkte part i sagen oplever at en bindende

som har tilsyn med at kommunen overholder lovgivningen statsforvaltningen har så

muligheder for at give en sanktion herunder det som vi kalder fogedfunktionen

kan statsforvaltningen udstede tvangsbøder til de kommunalbestyrelsesmedlemmer

ansvarlige for at en afgørelse ikke bliver fulgt tvangsbøder er jo ikke

gribe til tvangsbøder men muligheden er der

grunde til at en sag gentagne gange ender

er ikke nødvendigvis et udtryk for at kommunen ikke har rettet ind første gang

der kan også være andre grunde i forhold til den konkrete sag har tilsynet ved statsforvaltning sjælland oplyst over for mig at tilsynet ikke har modtaget henvendelser om at anvende sanktioner over for kalundborg kommune i den sag som

som kommunen nægter at efterleve

definerer man så en bindende afgørelse det kan være ministeren vil redegøre for

ændre afgørelsen og tage den op igen hvornår er den så bindende er det de snitflader der er omkring det jeg synes det er meget tragisk at

har været en sag om en familie som har boet på et vandrehjem i flere år

kommunen ikke efter det der er oplyst gennem medierne har efterlevet

afgørelse så der må være nogle i det her som som svigter

ikke taget stilling til selve afgørelsen men til at man for eksempel ikke har hørt borgeren på en ordentlig måde eller

ikke har inddraget de relevante sagsakter

være det formelle er i orden og så tager man så stilling til det der

er jo at man som borger siger jamen det her er en situation hvor

at kommunen følger den afgørelse der er blevet givet

at lave en juridisk afvejning af om om det nu er en bindende afgørelse eller ikke er en bindende afgørelse jeg synes man skal henvende sig til det kommunale tilsyn hvis man oplever at en kommune ikke efterlever

jeg så lidt bekymret for borgernes retssikkerhed i forhold til de omrokeringer der sker

position faktisk skal opleve og det er jo en indholdsmæssig ting det tror jeg kommer til at fungere rigtig godt den reform som vi laver af nævnene

nogle helt grundlæggende ting til formål for det første

ikke sikkerhed for at principielle sager egentlig bliver behandlet principielt det er kun hvis borgeren klager anden gang

gøre i en given situation og sammenligne forskellige lovgrundlag at principielle ting bliver behandlet principielt fordi det betyder noget

håndtering der er af lovgivningen i alle landets kommuner jeg tror vi får en bedre og en hurtigere ankeinstans end den vi har i forvejen herunder at borgere ikke oplever at der bliver taget mange forkerte beslutninger

og det vil sige at selv om borgeren får ret nogle gange desværre efter et vist stykke tid

være truffet en række forkerte afgørelser undervejs

at gøre op med her netop for at styrke borgerens retssikkerhed og også for at gøre det mere enkelt at klage som sagt

gad vide om den her afgørelse er bindende eller ej

en kommune efterlever en truffen afgørelse i en ankeinstans synes jeg

det går hurtigere så borgerne ikke skal gå i uvished

har været en række sager i de sociale nævn og der jo godt høre ministeren om ministeren ikke har et ansvar for at føre tilsyn med at statsforvaltningerne

for jeg synes da det er lidt forunderligt når alle de her sager

jeg så i et svar fra ministeren får at vide at der

givet nogen tvangsbøder og at kommunerne har rettet ind men hvis kommunerne havde rettet ind

er jo et eller andet galt et eller andet sted hvis kommunerne havde rettet ind

få kommunen til at følge en afgørelse hvis der er truffet en bindende afgørelse som er til borgerens

og hvis statsforvaltningen så tager sagen op og kommunen tænker ok ok

så synes jeg det er vigtigere at borgeren får ret

jeg tror det er vigtigt for vores samlede systems måde at fungere på at

lige så vel som pressen har et vågent øje med den måde

der først er truffet afgørelse i en ankeinstans og den ikke er anket igen

så står kommunen jo og skal følge den afgørelse og borgeren står med en naturlig forventning om at når man har fået ret

som spørgeren sigter til at vismændene i lighed med regeringen selv

planen og alle de publikationer der i øvrigt laves om den langsigtede økonomiske udvikling peger på at efter to

har vi det man i nogle sammenhænge har kaldt for et hængekøjeproblem

at der vil være en årrække med større offentlige underskud end sædvanligt hvorefter man på endnu længere sigt vil se en længere årrække med offentlige overskud og det fører til at man vurderer fra vismændenes side og også fra andre institutioners side at den økonomiske politik samlet set er holdbar det er det regeringen styrer efter at vi har en holdbar økonomisk politik

i årene frem mod og tyve kan operere inden for budgetlovens rammer altså med strukturelle underskud

øvrigt i lighed med den måde man har kørt den økonomiske politik på hidtil

vil være udfordringer også efter

posten op mod og efter to tyve at man vil være fri for

spørgeren har den forventning at jeg holder mig i sadlen så længe at det også

og tyve er det et råd som regeringen agter at følge

tyve vi har en langsigtet holdbarhed som det bekræftes af vismændene

nok derfor at vi har nogle af de laveste renter overhovedet på vores statsobligationer i hele europa fuldkommen i modsætning til det vrøvl der blev sagt om om hvad der ville ske ved et regeringsskifte har vi jo set stabilt lave og faktisk faldende renter på statsgælden efter regeringsskiftet

jan e jørgensen har for kriminalforsorgens

udfordringer ikke gav sig udslag i at partiet venstre rent faktisk var klar til at tage et ansvar og dermed være en del af det brede flertal som nu står bag en ny flerårsaftale for

deltog i store dele af forhandlingerne om kriminalforsorgen og så må

herre jan e jørgensen allerede er meget bekendt med de overvejelser der ligger bag aftalen det er jo en aftale som

handler om hvordan vi kan sikre en mere effektiv og målrettet indsats for hjemsendelse af de seneste års stigende antal udlændinge i

fængslerne på det område indeholder aftalen efter min opfattelse helt klare og konkrete målsætninger for eksempel fastsætter den jo helt håndgribelige mål for hvor lang tid der må gå i sager om

og den indeholder også en klar tilkendegivelse af hvor mange overførselssager vedrørende udvisningsdømte der skal rejses hvad skal alt det her så munde ud i ja det skal munde ud i en ambition som også er beskrevet i aftalen

bringe danmarks antal af hjemsendelser på niveau med de andre nordiske landes det er et ambitiøst mål jeg er glad for at kunne stå bag en aftale som sætter et sådant ambitiøst mål jeg kunne som sagt ønske at venstre havde været klar til at tage medansvar for det men

glæde mig over at både de konservative og liberal alliance står bag aftalen

som er god og som særlig er til gavn for kriminalforsorgen og som vil betyde at flere udlændinge vil blive sendt

hvad man ikke kunne under forhandlingerne det synes vi da

penge der pludselig er kommet til justitsministeren og som gør at han kan finansiere sin aftale på anden vis men

så svarede ministeren ikke som jeg hørte

komme på niveau med

at man så ikke når

sende så og så mange udlændinge til afsoning i hjemlandet altså hvis man mente noget reelt med at man

er lykkedes med at få sendt mange til afsoning i hjemlandet så ville man jo også opsætte et måltal og så ville man indregne det i

man så ikke opnåede det måltal man havde sat op så kunne man jo løse problemet ved at fire en lille smule på belægsprocenten altså fylde pladserne lidt bedre op end man ellers

det er ærgerligt at man ikke vil komme med et reelt måltal for andet end

er at vi skal på niveau med det vi ser i de andre nordiske lande det er det vi har diskuteret under forhandlingerne og det er det der står i aftalen det er meget ambitiøst ikke mindst når man ser det i lyset af hvad der har været gældende under

det der åbenbart er hensigten fra venstres side

skal være et hjemland til at tage imod men alligevel

indregne måltallene og udsendelserne i besparelser i kriminalforsorgen

man fire lidt på belægget hvad betyder det ja det betyder at det gennemsnitlige belæg skal være højere hvad betyder det det betyder

bare vil fortsætte det synes jeg er et svar til de mange ansatte i kriminalforsorgen

tre personer eller fire personer man håber tror satser regner med drømmer om men man tør ikke sætte tal på hvor mange man får hjemsendt og man tør ikke regne med at det rent faktisk lykkes der er jo ikke

i at sætte måltal op hvis det ikke har nogen konsekvenser at man ikke når målet jeg er enig i at man selvfølgelig sætte et mål så højt at man ikke tror

helt enig i men man tør end ikke sætte et måltal fra regeringens side i aftalen kan vi også læse at man skriver at der skal tages hensyn til at der er forskellige regler for prøveløsladelse helt konkret vil

betyder det så at vi i danmark skal være mere eller mindre ambitiøse end de øvrige nordiske lande altså skal vi sætte barren højere eller lavere som følge af vores regler for prøveløsladelse

som sagt meget tilfreds med at at et bredt flertal i folketinget har bakket op om

lidt af en dårlig undskyldning for at venstre

fængselsansatte som hver eneste dag kæmper en hård kamp for at sikre at kriminalforsorgen kommer til

man næppe kalde det en høj ambition og derfor

havde vi jo skullet mødes og følge op på det og derfor havde herre jan e jørgensen jo også haft mulighed for

på aftalen men det vil man ikke man løber fra ansvaret

pladser i kriminalforsorgen den løb man også fra nu er der altså et bredt flertal af partier her som tager ansvar og som sikrer at de mange problemer som kriminalforsorgen har stået over for i

i hjemlandet i takt med at de nye

indeholder aftalen også en række tiltag der skal forstærke

hjemsendelsesindsatsen yderligere jeg tænker blandt andet her på

af sagerne når det handler om hjemsendelse til

strafafsoning herudover er

som nævnt ambitionen at få et hjemsendelsesniveau der svarer til niveauet i de andre nordiske lande og som jeg nævnte for lidt tid siden er

vil medvirke til at langt flere udvisningsdømte vil blive

skal bare endnu en gang ærgre mig over at partiet venstre ikke vil være med til at løse de problemer

kremlologi som kun interesserer politiske nørder

stoppe mine tanker i den retning og så spørge ministeren til noget som jeg går ud fra at han kan svare

udlændinge bliver sendt hjem til afsoning

hvor mange mandeår taler vi om er det folk der i forvejen er ansat og laver alt muligt andet som får det her som

eller er der tale om reelt nye administrative medarbejdere som skal udgøre den her

forstås ved ordet markant det synes jeg ikke jeg

stadig væk var et ret langt stykke op til nordmændenes to og halvtreds

udviste så hvad forstås ved markant hvad er ministerens ambition bare sådan i runde tal er det en femdobling er det en tidobling eller hvor

regner med man kan få sendt hjem til afsoning i hjemlandene

sikre at der vil ske en forandring i

taskforcen er en koncentration af indsatsen der er mange medarbejdere

det her der er mange folk der indgår i det

indsatsen med at få folk overført

kommer til at gå hurtigere og bliver mere effektiv den skal særlig have fokus

polen rumænien og litauen og så skal vi selvfølgelig også sikre en systematisk erfaringsindsamling fra de lande

måske har erfaringer vi kan bruge

anderledes fokus end

de tidligere år og det handler jo grundlæggende om at vi skal løse et problem som kriminalforsorgen står over for

det godt nok er tre godt nok er fem

hvad skal der til for at ministeren er tilfreds det

spørgsmål at besvare så kan vi om et år

anerkender at ministeren er stolt over aftalen men ministeren må vel være endnu mere stolt

så kan det være at ministeren siger jeg havde regnet med ti

ministeren være endnu mere stolt af sin aftale

få nogen tal på bordet hvor mange regner ministeren med bliver sendt hjem til afsoning i hjemlandene i stedet for at sidde i danske fængsler et

opstille måltal for hjemsendelser som man

bliver til noget og så samtidig

de mange som er ansat i kriminalforsorgen som de skal lytte meget nøje efter for her er vi måske ved kernen af hvorfor venstre ikke vil være med man vil simpelt hen ikke være med til at sikre at vi kan få en kriminalforsorg som

af aftalen jeg forstår ikke hvorfor vi skal skydes i skoene at vi ikke ville være med til

komme med kolde kontanter som justitsministeren kalder det til kriminalforsorgens økonomi det har justitsministeren intet som helst at have i men jeg må konstatere at når der i aftalen står at et markant større antal indsatte end i dag vil blive overført til afsoning i deres hjemland

er det intet andet end ord på papir for ministeren vil end ikke sige om han er tilfreds med halvtreds procent flere altså tre hjemsendte i stedet for

større antal indsatte end i dag men jeg går ud fra det trods alt må være flere end i dag sådan

jeg synes jeg må sige at det er ærgerligt og jeg synes jeg vil benytte lejligheden til at rose i hvert fald både liberal alliance og konservative for at have vist vilje til at tage et medansvar og sende et klart signal

de mange ansatte i kriminalforsorgen som kæmper med rockere som kæmper med overfyldte fængsler manglende pladser nedslidning dårligt arbejdsmiljø behov for at styrke indsatsen for uddannelse og beskæftigelse det er der svar på i den aftale som

jeg må sige at jeg har tiltro til at politiet arbejder

en hurtig og effektiv udsendelse af alle afviste asylansøgere og i den forbindelse selvfølgelig også benytter sig af alle de midler der er til rådighed for politiet

at regeringen ikke vil acceptere at personer uden lovligt opholdsgrundlag i danmark modarbejder myndighedernes arbejde i forbindelse med udsendelserne

udlændinge der ikke er udrejst i overensstemmelse med udrejsefristen som udgangspunkt et indrejseforbud i to år i de situationer hvor personer i i udsendelsesposition forsøger at undgå en udsendelse ved eksempelvis at lade familiemedlemmer gå under jorden

må politiet så vidt det er muligt udsende de tilstedeværende familiemedlemmer og udsende den resterende del af familien såfremt det på et senere tidspunkt måtte

er der familiemedlemmer som går under jorden kan

de udsende de tilbageværende familiemedlemmer og så på et senere tidspunkt

udsende den resterende del af familien det

og otte og fyrre søgt om humanitær opholdstilladelse det er der så fem af dem der har fået

en stor gruppe mennesker der kommer til danmark søger om asyl får afslag på asyl udnytter de danske asylregler går under jorden og

naturligt at landets ansvarlige minister i folketingssalen kom med den klare politiske tilkendegivelse at det selvfølgelig er uacceptabelt og der skal gøres en helt særlig indsats for at få lukket det hul der tilsyneladende

være rart at få den klare politiske tilkendegivelse

kædes sammen med at der i to tusind og ni og ti blev indført visumfrihed for borgere fra dette område som har biometriske pas det er uacceptabelt at personer der er fritaget for kravet om visum udnytter dette til at søge asyl selv om de jo ikke har noget

sådan et misbrug som vi også var inde på i det tidligere spørgsmål spørgsmålet om fritagelse eller indførelse af visumkrav reguleres jo i eu

fra statsborgere fra vestbalkan blev drøftet så sent som på sidste rådsmøde for retlige og indre anliggender den femogtyvende seks og tyve oktober to tusind og tolv i den forbindelse

der lagt vægt på en snarlig vedtagelse af ændringer af visumforordningen hvor der blandt andet lægges op til at indføre en ny mekanisme til midlertidig suspension midlertidig suspension af

redegjort for i folketingets europaudvalg bakker regeringen fuldt ud op om dette forslag

pågår i øjeblikket forhandlinger mellem europa parlamentet og rådet om forslaget

kan vi begynde at overveje den konkrete anvendelse af den det er også en tilgang de andre eu lande har til sagen

andre midler vi har til at bekæmpe misbrug af vores asylsystem herunder fortsat hurtig behandling af ubegrundede asylansøgninger i åbenbart grundløs proceduren desuden har danmark i øvrigt en velfungerende tilbagetagelsesaftale med serbien der betyder at der kan ske en hurtig hjemsendelse af personer uden ret til ophold i danmark

i øvrigt oplyse at kommissionen foreslår en række andre tiltag der kan sættes i værk på nuværende tidspunkt herunder at der indføres en bedre udrejsekontrol på vestbalkan og bedre indrejsekontrol ved

vil gøre vi har en stor mængde serbere der ubegrundet sidder i danmark udnytter

gøre og vil ministeren i eu i særlig

det her forslag som jo er præsenteret ikke af danmark

af ministeren men af en række andre lande

vil gøre ikke hvad alle mulige andre vil gøre

men hvad ministeren vil gøre for det er vel formålet med at ministeren har ansvar for området at man så også præsenterer et klart politisk svar

henviser til hvad alle andre gør

under jorden mens andre sidder fængslet og venter på at blive sendt ud det er jo ikke rigtig i overensstemmelse med at ministeren siger

slet ikke svarede på er det et forslag danmark vil bringe til bordet et forslag danmark vil gå i front med

udlændingeområdet med med

asylansøgere og sige det må de andre tage sig af og

og der har regeringen jo klart tilkendegivet sin holdning over for folketingets europaudvalg nemlig at vi bakker fuldt op om det forslag desuden

har vi jo en relativt velfungerende tilbagetagelsesaftale med serbien som betyder at der kan ske en hurtig hjemsendelse af personer

at tilkendegive at der ikke skulle blive gjort noget der bliver arbejdet meget målrettet og meget seriøst med det her problem

værne vores asylsystem mod misbrug vi skal sikre at det er til for dem der har behov for beskyttelse

at være minister men det ville nu være rart med nogle klare

langt bedre med den tvangsmæssige udsendelse af de her

personer som fylder op i i asylcentrene der er fyldt op i forvejen

midler i eu systemet der sikrer at vi får løst det her problem og at situationen samlet set er forbedret

rart hvis ministeren kunne give det politiske tilsagn at

om folk vil søge asyl i danmark eller ej det ved herre karsten lauritzen ganske udmærket godt

har politiet og udlændingemyndighederne også fremover og som sagt pågår der drøftelser i eu mellem europa parlamentet og rådet om hvordan vi kan forstærke indsatsen yderligere og det bakker regeringen

om som vi har redegjort for over for folketingets europaudvalg

er hver anden voldtægtsdømt udlænding med

er altså voldsomt overrepræsenteret i antallet af voldtægtsdomme

i danmark i to tusind og ti blev to og tredive med dansk baggrund dømt for voldtægt

syv og tyve indvandrere og syv efterkommere af indvandrere i alt fire og tredive personer og da indvandrere og efterkommere i danmark udgør

personer med udenlandsk baggrund

bliver dømt for langt flere voldtægter end

folketingets retsudvalg der er fra sf

chokeret og udtalte følgende det er

vildt bekymrende at indvandrere og flygtninge er så overrepræsenteret blandt de dømte for voldtægt i forhold til folk med dansk baggrund det som

gerne vil høre ministerens holdninger til de her ting er jo også at at det er vigtigt

med konkrete handlinger fra regeringens side for

det her fænomen fordi dem det går ud over

bliver så krænket som der er tale om det er både fysisk og og psykisk ufattelig krænkende at blive udsat for

så spørgsmålet til ministeren er altså

ministeren kan bekræfte at

faktisk vil have en kriminalpræventiv effekt hvis

dem der planlægger sådan nogle overgreb at dommen for den slags voldtægter var på minimum fem års fængsel i dag er det jo sådan at man

på et niveau der i gennemsnit svarer til

sit første svar og fortælle folketinget

være fornuftigt at få højere straffe for

noget der kan mærkes på antallet af asylansøgere rundtomkring i europa og i resten af verden

også oplevet en stigning i antallet af asylansøgere fra serbien

er også andre eu lande herunder sverige og tyskland

udlændingestyrelsen har oplyst at at der i to tusind og tolv er blevet meddelt afslag i forhold til alle ansøgninger om asyl fra serbiske statsborgere ansøgningerne behandles efter den hurtige åbenbart grundløs procedure som den hedder

søgt asyl her i landet og som efterfølgende ikke opnår lovligt ophold i

skal rejse ud af danmark gør de ikke det ja så skal politiet tage omsorg som det hedder

øget fokus på udrejse nye muligheder for asylansøgere som regeringen enhedslisten og liberal alliance indgik i september måned

styrket arbejdet med hjemsendelse af afviste asylansøgere danmark har

en velfungerende tilbagetagelsesaftale med serbien regeringen arbejder aktivt for at dæmme op

for misbrug af vores asylsystem

at fremme at afviste asylansøgere udrejser af

har ændret kriterierne for hvem der kan få asyl

som søger asyl her i to tusind og tolv

kan man måske forstå på grund af situationen selv om man kan undre sig over at

flygter fra et land men men der kommer også fortsat mange fra somalia der kommer mange fra afghanistan og der kommer også

hvad er ministerens holdning egentlig til at det her fænomen

og at man kunne forvente at det også

tusind og tretten når det gælder den stigende tilstrømning af

kunne ministeren ikke forestille sig at grunden til at der kommer mange

til danmark nu hænger sammen med at regeringens farve

er skiftet fra at den tidligere var blå til at den nu er

år for år men så skiftede regeringens farve og man løsnede for den førte udlændingepolitik uanset hvad ministeren siger

det man gjorde og så vendte udviklingen faktisk ret omgående eksempelvis

på forskellig vis i uoverensstemmelse med det som

vi skal have et velfungerende asylsystem i danmark

det er det der er i den aftale som regeringen har lavet med enhedslisten og liberal alliance den tager blandt andet fat

den tidligere regering overlod til den nuværende

er for mange som ikke tager hjem efter de har fået afslag på

på den måde at der er menneskesmuglere inde over som har ret gode kontakter rundtomkring i landet og som har

det virker dog mærkeligt at man lige pludselig får en situation hvor der er langt flere der sådan pludselig tilfældigt dumper ned i danmark det kunne jo være fordi man kendte de ændrede forhold som for eksempel den seneste udlændingeaftale mellem regeringen rigtig nok enhedslisten og liberal alliance har betydet samtidig betyder det her jo også en

at samarbejde omkring hjemrejse det gør man ikke over for børnefamilier

komme uden om næsten uanset hvad vil jeg sige

at man også under den tidligere regering så ret store udgifter for at huse asylansøgere men det bliver det så ikke bedre af og det som vi kan se på tallene her fra to tusind og tolv er at det det bliver over en milliard kr altså

klart større udgifter end det var sidste år

nu efter endt sagsbehandling mulighed for at de kan komme ud at bo uden for centrene efter tolv måneder mod tidligere atten måneder altså en ændring på seks måneder

måske har noget imod at man skal gøre lidt mere for

hjælpe de her børnefamilier lidt mere det er det vi gør med den her aftale og det står dansk

de her børnefamilier på trods af de lidelser som særlig børnene oplever ved at sidde i asylcentrene

og det handicapper mig også lidt lad mig så positivt sige hvad det er jeg mener om det som er er substansen i

jeg mener at skattereformen er socialt afbalanceret den skaber ny vækst og flere job samtidig med at den sikrer at almindelige lønmodtagere får mere ud af at arbejde

ser på skattereformens fordelingsmæssige konsekvenser for danskernes indkomster i deres samlede livsforløb altså både de erhvervsaktive år og pensionistårene

at ginikoefficienten isoleret set

reformen indebærer samtidig en varig styrkelse af det offentlige råderum

jeg spørger er jo at vi har haft diskussionen

en finanslov sidste år som øgede skatter og afgifter markant afgifter der i høj grad vender den tunge ende nedad der var meldingen

er den opfattelse sundhedsministeren har

set ikke hvorfor skatteministeren ikke kan forholde sig til hvorfor sfs sundhedsminister mener at skattereformen ikke er socialt afbalanceret når man nu har

man har taget det som værende et kriterium

synes da det er interessant at vide

så heldigt endda vi er jo en del af skatteaftalen og jeg deler jo mange af de positive udtalelser om at

at det skal kunne betale sig at arbejde da vi andre i sin tid indførte et beskæftigelsesfradrag var det knap så pæne ord der kom fra sf

sundhedsministerens udtalelser eller svar på om den er socialt afbalanceret hvor svaret

at skatteaftalen fra

på grund af den lavere udvikling i overførselsindkomsterne at hvis ikke man havde lavet

tredive kroner om året på det her

en skatteaftale der betyder at

indkomster får lidt mindre kontra en skatteaftale hvor de laveste indkomster får

ikke er en diskussion som ærlig talt er særlig fremadrettet og særlig relevant jeg

foretrække at vi får en mere fremadrettet

at vi dér tager udgangspunkt i at der er lavet en skatteaftale vi har med finansloven

når en berettiget kritik af elementer i skattelovgivningen

meget gerne kigge fremad nu synes jeg det var meget relevant i forhold til

til diskussion i salen i går jeg håber at skatteministeren vil lade det det positive syn på fremtiden også præge regeringspartiernes ordførere når de udtaler sig for

da blev der virkelig kigget

derfor ikke retvisende og dermed ikke en tilstrækkelig beskrivelse af hele fordelingsvirkningen af en reform fordelingsvirkningerne af en skattereform bør suppleres med et mål der tager udgangspunkt i indkomsten gennem hele livet derfor har regeringen også valgt at beregne livstids ginikoefficienten i skattereformen hvilket er det mest korrekte mål at anvende

at udarbejde en skattereform som er med til at sikre vækst og beskæftigelse nu og her men også i fremtiden samtidig med at der er en rimelig social balance det synes jeg vi er lykkedes med skattenedsættelserne i reformen giver sig udslag i strukturforbedringer der gør det muligt at øge den offentlige service noget som kan komme de svageste i samfundet til gode befolkningens anvendelse af de offentlige serviceydelser er mere jævnt fordelt end indkomsten så en øget offentlig service vil bidrage til en mere ligelig fordeling det er svært at lave en skattereform som både skaber vækst

men når det er sagt er jeg tilfreds med resultatet der er langt flere almindelige mennesker med

og mellemindkomster der har gavn af vores reform end af

skattereform fra to tusind og ni der gav store skattelettelser

et isoleret øjebliksbillede og ikke noget der regnes ud over tid

man hævede skatter og afgifter

ordnes med skattereformen det var det som sfs politiske ordfører sagde tilbage sidste år der var formålet med

at der hæfter man sig meget ved ginikoefficienten

jeg bare at regeringen skal være konsekvent i

der var en sammenhæng i det regeringen sagde og

ikke skiftede argumentation lidt afhængig af hvilken sag man stod

var fordelingspolitisk og det er rigtigt

øjebliksbillede men det havde vi ligesom brug for

se på hvordan virkningen var af den finansiering af afskaffelsen af

så frem til at den samlede effekt

er det eneste man skal bruge når man skal opgøre uligheder

uden at det nærmest per automatik ville slå igennem på ginikoefficienten

hvis det bedre kan betale sig at yde en ekstra indsats

den konsekvens og jeg er enig i at det jo er mere attraktivt for os som samfund at have et skattesystem hvor det

det er det afgørende mere end nogle decimaler på en koefficient

men når det så er skatteministerens tilgang som jeg anerkender og

at det giver rigtig god mening

isoleret set ser på den her erhvervsskattepakke er

den ikke med til at fremme de samme ting og det er den jo ikke fordi man øger skatten på indkomst

man gør marginalskatten højere

det mener jeg da er den naturlige konsekvens af den måde som skatteministeren

uddannelsessystem at man har en infrastruktur at man har et samfund der hænger sammen herunder også at

type samfund vi har skabt

er der en balance mellem hvor mange indtægter

også være der det tror jeg også på trods af de meget rabiate meldinger her i weekenden fra

personer i job med lave indkomster

skal opleve at at dem der ikke vælger at være i beskæftigelse

kan få lidt mere det synes jeg ikke vi kan være bekendt det er derfor at det med at indføre et beskæftigelsesfradrag var noget som vi fra venstre var meget optaget af da vi indførte det

jeg glæder mig over at den begejstring har smittet

noget som regeringen nu synes om for det har vi trods alt ikke oplevet tidligere men det må altså være helt afgørende at det skal kunne betale sig at arbejde det skal skattesystemet også motivere til og derfor er det altså afgørende at vi ikke begynder at gå baglæns i forhold til det der har været den fælles mission gennem de sidste tredive år nemlig at gøre det mere attraktivt at være i beskæftigelse og sænke skatten på arbejde

for lidt på den del af det her regnestykke

indtægter for at vi kan have et ordentligt samfund

det er balancen mellem at få en tilstrækkelig mængde indtægter og så at det selvfølgelig stadig væk skal kunne betale sig at arbejde som vi skal finde

skattereformen men som man jo altid kan diskutere videre om

meget frem til som skatteminister at diskutere videre også med

men jeg går ud fra at han anerkender at velfærdssamfundet

ændre reglerne om servicedyr som det jo hedder i bekendtgørelsen sådan at personer

fremover får ret til at holde servicehund en yderligere betingelse for retten til at holde servicehund i en afdeling med hundeforbud vil som i dag blive at hunden

specielt trænet til at udføre en eller flere nytteopgaver

ellers jævnligt har ringet over og forespurgt om hvad der skete

men der skete ikke særlig meget så

fredag i sidste uge inden klokken tolv stillede de her to spørgsmål det som ministeren svarer på nu og det efterfølgende spørgsmål

kunne jeg i tirsdags få et brev tilbage fra ministeren og jeg kvitterer for brevet

at ministeren vil arbejde for at skal være en sidestilling mellem de fysisk og psykisk handicappede

hvornår den sidestilling skal ske og det er jo relevant

kommer lignende sager op så det håber

om handicappedes ret til at holde en servicehund griber vi så at sige ind i lejernes almindelige

til at fastsætte en husorden på den anden side må det

at få en sådan jeg er ikke indstillet på at stille krav om bestemte diagnoser i forhold til den her del af det som betingelse for retten

også til kigge på almenboligloven

at bekendtgørelsen er sendt i høring

også oversendt den til orientering til boligudvalget

besluttes at det ikke er tilladt at holde hund i en almen bolig personer med fysisk funktionsnedsættelse der er afhængige af en servicehund har dog altid ret til at holde servicehund i en almen bolig uanset bestemmelserne i husordenen det er så bekendtgørelse tretten hundrede og syv af femtende

to tusind og ni om drift af almene boliger det betyder at

der sidder boligområde som tilbage i to tusind og ni har taget stilling til at det er folk med fysisk funktionsnedsættelse der har en servicehund som kan få lov til at have den uanset hvad husordenen siger

at folk med en psykisk lidelse der havde en servicehund

men mit simple spørgsmål fra før som jeg

måtte have taget stilling til under den tidligere regering

på hvordan de har vurderet det men det er sådan at det har været helt naturligt

og så har man udvidet det undervejs men der har mig bekendt ikke været taget stilling til mennesker med

derfor synes jeg det er rigtig rart at vi nu kan løse det på den måde at folk

boligområdet og almenboligområdet har skiftet

man lavede bekendtgørelsen i to tusind og ni og jeg

været tilfældet i det ministerium jeg selv sad i før valget

er nogle som kan finde ud af at slå op i de akter og derved se hvad

for nogle overvejelser der lå til grund for at man valgte at lave bekendtgørelsen

det men hvis fru gitte lillelund bech gerne

glæde os rigtig meget over

får glæde af den hund og den hedder

i aviserne i dag så det er rigtig godt

mundtlige spørgsmål i salen i dag jeg kan jo så i parentes overveje om jeg skulle have stillet de mundtlige spørgsmål for fjorten dage siden

personer med fysisk og personer med psykisk

være andre psykisk syge personer der får tildelt en servicehund

som er udvalgt til en bestemt handicapgruppe når træningen er gennemført udstyres den handicappede med billedlegitimation for sig selv og for hunden også så man kan genkende den og eventuelt også et diplom som dokumentation

meget interessant at høre ministerens udlægning af det her

hvilket signal beskæftigelsesministeren mener det sender når

så forskrækket over at både mænd og kvinder kan tage

kan se at især inden for nogle områder tager mændene i stigende grad

både danske mænd og danske kvinder i

ønske om at være en integreret del af deres børns liv og det kan selvfølgelig udforme sig på forskellige måder men

til alle andre hvilket signal sender det

det der er forskellen på ministeren og mig er at ministeren vil tvinge mænd til at tage

den barselsorlov som de ønsker det ændrer selvfølgelig ikke

at der allerede i dag er uger der er reserveret både til den ene og

sine barselsvilkår med med det ønske at sende et signal men

drøftet med de pågældende så må man jo næsten

jeg kan ikke redegøre for hvad der ligger til grund for mine kollegaers valg

vedblive med at have den ro og den stabilitet det giver at man i danmark kan være relativ lang tid væk fra arbejdsmarkedet

et enormt gode både for mændene kvinderne og de små

dermed også for arbejdsmarkedet for det er klart at hvis man

hvordan man nu fordeler den imellem sig

gælder både en socialdemokratisk minister og en radikal minister men den slags må man jo klare internt efterfølgende når det er sagt

videnskabsministeren siger at man ikke sådan lige kan ansætte en barselsvikar så han kan tilsyneladende ikke gå på barsel men det kunne sundhedsministeren godt i næsten tre måneder sundhedsministeren var nemlig på barsel fra den tolvte januar til den tiende april altså tæt på tre måneder

at det er så specielt et hverv at være lige præcis videnskabsminister

det hvordan man i forhold til de nuværende regler ønsker at indrette sig er der ikke nogen lovgivningsmæssige begrænsninger på andet end det

allerede har redegjort for der er uger der reserveres moren og

reserveres faren

lovgivningen og det gælder altså hvad enten man er minister elektriker læge

det jeg kan redegøre for er er hvordan lovgivningen

og den giver altså muligheder for at man sammensætter den barselsorlov man mener er den rigtige det gælder for ministre som

spørger ind til de signaler som regeringen sender

spørgsmål der er blevet sendt ind eller de indtil videre fem mundtlige

jeg fik det svar fra statsministeren

at barselslovgivningen ikke gælder ministre da ministre ikke er lønmodtagere i

regeringen ikke har fastlagt nogen særlige retningslinjer for ministres barsel

retningslinjer der gør at det man kræver af danskerne også er noget man kræver af ministrene

arbejde der skal laves i det udvalg ministeren lige har nævnt

på arbejdsmarkedet det undrer mig lidt at man så ikke vil

også kan få den ligestilling i hjemmet og på arbejdsmarkedet

hvis man absolut vil lave den ændring

afholdelse af barselsorloven og indholdet af barselsorloven er selvfølgelig en central

arbejdsmarkedspolitik men der er nu altså også mange andre elementer

barsel så er det statsministeren der er den ressortmæssigt ansvarlige minister

jeg oplyse at der er tale om et civilt erstatningssøgsmål mod staten det centrale spørgsmål er hvorvidt staten er erstatningsansvarlig

civile søgsmål følger reglerne i den civile retspleje spørgsmålet om forældelse er en del af dansk ret og spørgsmålet hører derfor også med

ingen tvivl være om at regeringen lægger vægt på at danmark og danske styrker i forbindelse med

deltagelse i internationale operationer overholder

folkeretlige forpligtelser det gælder selvsagt også engagementet i irak og vores nuværende engagement i afghanistan det er netop derfor at regeringen jo

den syvende november det fremgår klart af kommissoriet for undersøgelseskommissionen at kommissionen skal undersøge og redegøre for om de folkeretlige forpligtelser som påhviler danmark er blevet overholdt i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under den danske krigsdeltagelse i irak og i afghanistan jeg har fuld tillid til at undersøgelseskommissionen inden for kommissoriets rammer

mulighed for at undersøge alle aspekter af danmarks overholdelse af folkeretlige forpligtelser også i relation til operation green desert og på den baggrund har jeg heller ikke i den konkrete sag betænkeligheder ved

ministeren har i den forbindelse udtalt

ville kunne lade sig gøre at få afklaret om danske soldater har gjort noget ansvarspådragende

jeg kan forstå at det ligger ministeren på sinde at vi får en sådan afklaring

afklaring en materiel afklaring på om der

hvordan ministeren så forestiller sig at man skal kunne få den afklaring som ministeren ønsker hvis retten følger kammeradvokatens

ministerens egen argumentation der fører til at man burde undlade at nedlægge den her påstand om forældelse

at vurderingen af om forældelse er en vurdering som retten foretager

nogen grund til at vurdere om der er nogen der skulle have handlet

så jeg har meget svært ved at forstå at ministeren med

godt tænke mig at ministeren svarer på om det ikke er principielt vigtigt

at vurdere det her på den måde sikres retfærdigheden og på den måde får vi den ønskede afgørelse

nu bliver gjort forældelse gældende i en sag om erstatning er det selvfølgelig sådan at det ville være tilfældet hvis der ikke var andre undersøgelsesveje men vi har jo nedsat

auditørerne er i gang med at vurdere sagen og forsvarschefen er i gang med

iværksætte en undersøgelse så vi får jo også

ministeren siger er ikke at det er vigtigt at få afklaret om der foreligger et erstatningsansvar det ministeren siger er at det er vigtigt at få afklaret om der er nogen der har

at få afklaret et erstatningsansvar

har handlet ansvarspådragende tværtimod

vil egentlig gerne have at ministeren svarer klart på at

muligt at vi slet ikke kommer til den vurdering

vil høre om jeg skal forstå ministeren sådan at ministeren ville have undladt at nedlægge den påstand

i øvrigt også blive afdækket men men for så vidt angår sagen

er det jo en åben og retlig vurdering der sker også når man forholder sig til om der er sket forældelse eller ej der er den åbne og retlige vurdering af

er gjort noget som betinger

og jeg vil derfor understrege at regeringen ikke finder at den konkrete sag rejser spørgsmål i forhold til grundlovsbestemmelsen om religionsfrihed spørgsmålet om

beboerdemokrati i den almene sektor hører til under min kollega ministeren for by bolig og landdistrikter landdistrikter

omtalen i diverse medier men jeg kan da fuldt ud tilslutte mig de udtalelser som ministeren for by bolig og landdistrikter er kommet med og jeg vil da i den forbindelse særligt fremhæve at afdelingsbestyrelsen efter den lovgivning der

fulde ret til ved flertalsafgørelser at beslutte at der i år ikke skal indkøbes et juletræ til foreningen sådan er det jo med demokratiet hvad

eller ej men jeg vil også ligesom min kollega sende en klar opfordring til at afdelingsbestyrelsen genovervejer beslutningen for at tage hensyn til de beboere der ønsker et juletræ det er efter min mening en del af det at være med

i et demokrati at man selvfølgelig også tager hensyn til

tolerance og respekt som man

åbenbart mener at det er en krænkelse af deres tro

jeg synes det er meget uhyggeligt og jeg synes at regeringen skulle

for det er slet ikke en ubetydelig sag vi lever jo i

den evangelisk lutherske tro og den evangelisk lutherske kirke og har en særlig forpligtelse

en særlig forpligtelse der vil jeg mene

skulle tage at komme op i omdrejninger med hensyn til at sikre at de folk der bor derude faktisk kan få lov til at fejre jul det synes jeg man skylder dem og jeg synes ikke at man kan leve med at der er nogle muslimer i det kvarter som simpelt

samtidig blander det sammen med sharia er

de mennesker derude er åbenbart tilhængere af det beboerdemokrati der nu

også rigtig ked af det resultat der er kommet ud af det

ikke at gøre med hensyn til

har den jo følgende ordlyd borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke gud på den måde

stemmer med deres overbevisning dog at intet

læres eller foretages som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden anvendelsesområdet for § syv og tres er gudsdyrkelsen altså bestemmelsen omfatter først og fremmest de egentlige ritualer og kultiske handlinger såsom forkyndelse bøn

med videre så hvis jeg skal svare helt konkret på

snakker om to forskellige ting

det krænker muslimernes religiøse følelser så derfor bliver der ikke noget juletræ næste år i birmingham

jeg synes at det er en uhyggelig tendens

simpelt hen det spørgsmål kan det virkelig passe at der i danmark som er et kristent land

der ikke kan få lov til at fejre deres jul sådan som de har lyst til fordi der sidder nogle som ikke vil have

kan det er danmark

at man i den situation ikke har kunnet enes om at få

at jeg da ville ønske at man ville genoverveje sagen netop for at tage hensyn til det mindretal der er ude i i boligblokkene

netop kan få det juletræ

håb har jeg stadig og jeg også fuldstændig enig med min ministerkollega

som har sagt fuldstændig det samme som jeg sagde i min

til at genoverveje

hvad man kan gøre for at det sikres

også nydt godt af religionsfriheden og den tolerance

jeg bare er rystet over at det her

en klar indikation på at islam

er fredens og tolerancens religion sådan som

med med boligselskaberne

og boligsektoren derude det er altså ikke folketinget

juletræ men spørger om noget andet og jeg svarer på det som ordføreren rent faktisk

til mindretallet derfor kan igen kun opfordre

for adskillige år siden altså før jeg blev minister grunden til at

brug for at understrege det er at sidste gang vi talte om det her i salen

københavnske folkekirker

lukningen af de seksten københavnske kirker men lad mig lige understrege en gang til at det er en proces som blev indledt adskillige år før jeg blev minister når det er sagt så er det sådan at udspillet fra stiftet

er i høring hos de berørte menighedsråd frem til januar to tusind og tretten og processen foregår således ved

inddragelse af de lokale menighedsråd i øvrigt kan jeg også henvise til at nedlæggelse af kirker sker ved kongelig resolution hvis en kirke skal lukkes helt forudsætter det altså at ministeren godkender det og sender indstillingen til dronningen men der er ingen regler om hvem der ellers skal indstille eller godkende at en kirke

løbet af de seneste fyrre år er der kun lukket fire kirker det er i alle tilfælde sket efter ønske netop fra menighedsrådet og med opbakning fra biskoppen en beslutning om at lukke en kirke bør træffes på grundlag af en samlet vurdering af de befolkningsmæssige kirkelige og økonomiske forhold omkring kirken derfor bør lukningen af en kirke kun ske efter

grundige drøftelser der både inddrager menighedsråd provstiudvalg og biskop den aktuelle debat om lukning af kirker tyder på at det vil være godt at få

processen men det må i så fald komme som et resultat af udvalgsarbejdet omkring en

mere sammenhængende støttestruktur hvor man blandt andet skal se på stiftsrådets rolle og opgaver

vil jeg selvfølgelig ikke forgribe mig på med en firkantet melding om hvad

og det er jo helt klart

selvfølgelig været på opfordring fra det lokale sogn selv hvor man så i samråd med

taler for jeg synes også at der er en mærkelig præmis i at sige at

hvad angår

vil godt lige minde om at der jo i dag både er

fire og tre sogns pastorater hvor der engang

det at der ligger nogle kirker også i københavn betyder jo at folk kan komme et sted hen og fejre gudstjeneste

så jeg må sige at jeg har kirkeministeren mistænkt for

høre sidste gang vi talte om det her til trods for at den her proces blev

være ansvarlig for massakren på de københavnske folkekirker

lukningen af de seksten københavnske kirker helt ærligt det er altså

et ganske enkelt og klart

at folkekirken er et græsrodsdemokrati

overgives til provstiudvalgene

stiftsrådene at lukke kirker og så mener jeg altså bare at det

det græsrodsdemokrati der bare er begyndt i sognet og hvor sognet er omdrejningspunktet

at der kommer en topstyring af folkekirken

skal have kompetence til at lukke kirker hen over hovedet på de enkelte sogne det vil jeg meget nødigt

hvad man gør i københavn der siger man jo netop at det er afgørende at menighedsrådene

får god tid til at forholde sig til det

og netop have respekt for det græsrodsdemokrati som oppe i

nogle der har sagt at det skal ske på et andet niveau det kan godt være

har været med til at bestemme hvem der skal sidde i det udvalg og

der skal man netop kigge på det her at man lige pludselig

er kirkeministeren enig med mig i at sognene

omdrejningspunktet for folkekirken

det er menighedsrådenes selv der bestemmer

jo lige præcis det samme som jeg sagde før

respekt for det græsrodsdemokrati som netop kendetegner menighedsrådene så vi er jo fuldstændig enige

jeg har ikke sagt og jeg mener heller ikke at det skal være provstiudvalgene eller stiftsrådene eller hvem det nu kan være

menighedsrådene man er gået i dialog

den pressemeddelelse som jeg lige har læst op

har sendt ud og jeg kan læse det op en gang til det er afgørende at menighedsrådene får god tid til at forholde sig til det uddybende materiale som stiftet har brugt de seneste måneder på at udarbejde den eneste grund til at man har udvidet høringsperioden er så vidt jeg